er der følgende anmeldelser mogens lykketoft bertel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

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om europarådets virksomhed og danmarks deltagelse

betragter jeg tingets samtykke som givet

et selvstændigt nationalt forsknings og rådgivningscenter for genetik synshandicap og mental retardering og det hører i dag under ministeriet for sundhed og forebyggelse lovforslaget her går ud på at overføre kennedy centret som en samlet enhed til region hovedstaden med samme opgaver bevilling personale og bygning som i dag som der også står i lovforslaget

tilsigtes der altså ikke ændringer i centerets centerets opgaveområder eller indskrænkninger i centerets økonomi og det skal fortsat videreføre en tæt integration

forskning rådgivning og patientbehandling med forslaget løftes kennedy centret ud af lov om sektorforskningsinstitutioner bliver en del af det regionale sundhedsvæsen

centerets bestyrelse bliver nedlagt og region hovedstaden overtager så det overordnede ledelsesansvar og bliver ansættelsesmyndighed for de indtil nu statsligt

som udgangspunkt vil venstre se positivt på forslaget da det har en række vigtige fordele men vi deler også bekymringerne fra flere organisationer en overførsel af kennedy centret til region hovedstaden vil sikre et patientgrundlag som gør det muligt at fastholde og udvikle centerets unikke forskning og rådgivning på det genetiske område

samarbejde og koordinering med andre enheder med tilsvarende opgaver i regionen blive styrket og det forventes at have en række positive effekter inden for blandt andet koordinering af patientforløb og forskning overførsel af kennedy centret vil på den måde være til gavn for blandt andet patienterne enheder i regionen deres samarbejde med centeret og for forskningsmiljøer i ind og udland det fremgår af forslaget at samarbejde og koordinering inden for inden for region hovedstaden vil blive styrket men af høringssvarene kan vi også se

om enheder i andre regioner måske vil få svært ved at samarbejde med kennedy centret det kunne så medføre en forringelse af centerets kvalitet i form af tab af ekspertise dårligere forskningsmuligheder og forskelsbehandling af patienter fra forskellige regioner andre peger på at blandt andet forskningen og rådgivningen bør

blive ved med at være på et højt internationalt niveau selv om kennedy centret ikke længere hører under de krav

venstre vil i udvalgsbehandlingen kigge nærmere på hvordan vi sikrer at øjenklinikkens landsdækkende status bevares

og ubureaukratiske adgang til behandling

det faglige niveau for den lille gruppe af synshandicappede som har som har behov for hjælp fra øjenklinikken skal øjenklinikken følge med over i den overførsel af opgaver til region hovedstaden eller findes der andre

og bedre løsninger dansk blindesamfund har en række forslag som jeg synes vi skal drøfte nærmere kunne man med fordel sammenlægge instituttet for blinde og svagsynede og synscenter refsnæs til en ny samlet enhed inklusive øjenklinikken

det var en en overvejelse jeg synes

opfordre til at partierne sammen med ministeren mødes hurtigt for at drøfte om der er ting

som skal ændres så afslutningsvis vil jeg sige at vi finder det er rigtig fornuftigt at overføre langt hovedparten

fra kennedy centret til region hovedstaden men vi er altså ikke overbevist om at en flytning af øjenklinikken giver en gevinst for patienter

fru sophie hæstorp andersen ikke kan være her i dag

fået lov til at være ordfører på sagen

jeg vil sige at socialdemokraterne støtter lovforslaget om om flytning af kennedy centret til region hovedstaden men jeg lyttede selvfølgelig med interesse meget til det som venstres ordfører

efter hvad jeg sådan lige fornemmer

et lovforslag der har oversimret lidt fra den tidligere regering og

til nu så det er jo ikke den nyeste debat vi har her men jeg er meget åben

at vi drøfter om der er nogle forhold der skal

i fællesskab tage det op i udvalget det der er vigtigt her

er jo at vi løser en specialefunktion for mennesker som er afhængige af det på på den bedst mulige måde men vi hæfter os som partigruppe ved at kennedy centrets opgaver ikke ændrer sig med lovforslaget kennedy centret skal fortsætte med at levere forskning

det er vigtigt at understrege at kennedy centret ikke får skåret i deres bevilling størrelsen på pengeposen der er øremærket kennedy centret er altså den samme som den hele tiden har været det er altså kun den organisatoriske tilknytning der ændrer sig med lovforslaget hvor kennedy centret som bekendt fremover bliver tilknyttet region hovedstaden den tilknytning af kennedy centret kan vise sig at være gavnlig for både kennedy centret og regionen forhåbningen er

at region hovedstadens enheder og kennedy centret som følge af den nye konstellation kan udnytte hinandens faglige kompetencer bedre end tilfældet er i dag samtidig vil samarbejdet med de øvrige enheder i region hovedstaden kunne forbedre kennedy centrets helhedsorienterede tiltag til behandlingen af patienterne for os socialdemokrater er det vigtigt at det tætte forhold mellem patient familie og forskere på kennedy centret bevares i den nye organisatoriske konstellation og det er vigtigt at kennedy centret fortsat er i stand til at levere forskning af høj kvalitet og forskning der bidrager til vores viden om genetisk arvelige sygdomme og handicap

i forlængelse af det som herre hans andersen var oppe

også vigtigt at vi får stillet de spørgsmål om det også et af høringssvarene siger noget om kan vi nu risikere at visitationspraksis gør at nogle regioner holder deres patienter hjemme så der bliver et patienttab her fordi det ikke længere er en statsinstitution

små bekymringer der er og så håbe på at de er små bekymringer vi kan løse og at det ikke er store udfordringer når det nu er et lovforslag der har været så længe undervejs det er jo rigtigt at vi skal

i forlængelse af selve talen her kan jeg oplyse at jeg i går faktisk fik en henvendelse fra

er det eneste barn i verden der har en særlig kromosomfejl på kromosom tolvte derfor er det jo nogle patientgrupper

jo meget vigtigt at vi organisatorisk har nogle enheder her i danmark som kan fange sådan nogle behandlingsforhold og nogle familier op så de kan få den rigtige vejledning men som sagt støtter vi forslaget som det er men vi er åbne over for en debat

af de bekymringer som patientforeningerne står med

bliver mødt af patienter som ikke bliver sendt

hen når de står med en bestemt sygdom

at kommuner andre regioner finder et billigere alternativ til skade for patienten jeg forstår godt

har aldrig været hensigten med det her forslag da vi talte om det for et år siden at det skulle ske på grund af en besparelse

ikke længe siden at vi så regioner trække deres patienter hjem fra sclerosehospitalet filadelfia

man i genoptræningen ude i kommunerne

forstår vi godt deres frygt og derfor skal vi i udvalgsbehandlingen sikre at de patienter som allerede nu får deres specielle behandling også bliver henvist i årene fremover samt selvfølgelig alle de nye der kommer til det er nemlig ikke bare en almindelig behandling man

i kennedy centret øjenklinikken på kennedy centret har siden oprettelsen i nitten syv og fyrre været med til at give et specielt tilbud til synshandicappede i danmark den viden og erfaring som øjenklinikken er i besiddelse af

ud over danmarks grænser mange af dem som har med det her område at gøre er bange for at vi nu slipper alt det gode som vi har haft og at man nu ikke længere henviser folk som man gør i dag vi ser gerne at vi sikrer

har de samme økonomiske midler som man har i dag per patient samt at der indføres tidsfrister for behandling

man er berettiget til at blive henvist muligheden kunne

at udskille selve øjenklinikken som herre hans andersen også var inde på og beholde den udenfor eventuelt sammenlægge den med de andre synscentre

at komme med forslaget nu mens man venter på en evaluering af kommunalreformen så vi har nogle spørgsmål vi vil stille i udvalgsbehandlingen før vi kan tage endelig beslutning

af universitets og forskningsområdet for to tusind og seks integreres i region hovedstaden kennedy centret er som bekendt et højt specialiseret

for genetik synshandicap og mental retardering hvis man som patient er afhængig af

afspejler sig også tydeligt i flere af de høringssvar der er indkommet til lovforslaget jeg synes derfor at det er vigtigt at slå fast at der med lovforslaget

vil sikre et patientgrundlag der kan styrke såvel forskning som rådgivning

at der er bekymring for den fremadrettede brugerinddragelse da bestyrelsen for centeret nedlægges jeg bemærker i den forbindelse at der er indgået en konkret aftale mellem ministeriet og region hovedstaden der betyder at patientforeningerne skal inddrages og at det tætte samarbejde med dem skal opretholdes ligesom der skal beskrives en model herfor jeg vil så tilføje at det radikale venstre mener at det giver sig selv at man kan levere en meget bedre behandling hvis man er i tæt kontakt med patienterne og at en øget inddragelse over alt i vores sundhedsvæsen ville være en gevinst vi er derfor overbeviste om at fremtidens sundhedsvæsen vil betyde mere patientinddragelse ikke mindre dels fordi patienterne helt legitimt vil kræve det dels fordi det giver en meget bedre behandling når patienten og vedkommendes pårørende er engagerede i deres

behandling og deres helbred det gælder ikke mindst når der er tale om specialiseret behandling som kun omfatter

beskedne patientgrupper kennedy centret har i forbindelse med flytningen flytningen og kravet om etableringen af en samarbejdsmodel alle muligheder for at skabe rammerne for en moderne visionær patient og brugerinddragelse der kan vise vejen for andre enheder

med de betragtninger kan vi støtte lovforslaget

forsknings og rådgivningscenter for genetik synshandicap og mental retardering overføres fra ministeriet til region hovedstaden

en udmøntning affødt af det danmarkskort

forskningsområdet fra to tusind og seks som den tidligere regering var med til at beslutte

også godt lytte til venstres bekymringer

bare til regionen med de opgaver med bevillinger

overføres direkte og løbende til region hovedstaden som så i sidste ende får det ansvar at skulle aflægge regnskab med henblik på at sikre at midlerne selvfølgelig anvendes til de aktiviteter hvortil de

et spørgsmål om om at få en en bedre struktur på området

og bestyrelsen afbeskikkes som følge heraf

fra to tusind og seks som der var debat om for

ved at være mange år siden men lovforslaget ændrer ikke ved sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og de funktioner som sundhedsstyrelsen hidtil har tildelt kennedy centret skal fortsat varetages af centeret efter overførslen

er som det fremgår af lovforslaget indgået en aftale med region hovedstaden om at regionen udarbejder en model for den fremtidige brugerinddragelse af patientforeningerne specielt det sidste er vigtigt at understrege nemlig at der fortsat skal være et samarbejde og sikres brugerinddragelse

også sammen med patientforeningerne på den baggrund skal jeg meddele at vi fra

som i dag er et selvstændigt nationalt forsknings og rådgivningscenter for genetik

skal overføres fra ministeriet til region hovedstaden kennedy centret er som flere har været inde på kendt og respekteret for at varetage både forskning behandling og rehabilitering på et højt fagligt niveau for borgere med forskellige typer af handicap

universitets og forskningsområdet fra et par år tilbage som

enhedslisten ikke indgik i jeg deler den bekymring som også fremkommer i flere høringssvar

hvorvidt gevinsten ved de planlagte omstruktureringer står mål med de tab og risici som jeg også synes at forslaget indebærer for det første

risikoen for at færre får glæde af øjenklinikken i dag kan øjenlæger fra hele landet henvise til kennedy

det her forslag betyder at patienter som ikke bor region hovedstaden er afhængige af at den region som de så bor i vil benytte sig af øjenklinikken

frem for at foretrække et lokalt tilbud jeg synes at vi har set lignende konstruktioner både på sundhedsområdet og på socialområdet

det kunne gøres billigere men desværre ofte ikke

den bekymring som både danske øjenlægers organisation og patientforeningerne blandt andet

dansk blindesamfund og landsforeningen lev

er der problematikken omkring bestyrelsen i dag er det jo sådan at kennedy centrets bestyrelse er sammensat af både patienter

og jeg synes det er ærgerligt at man med forslaget

dem som er brugere af centeret også selv om

det anføres at det fortsat er hensigten at inddrage

om at man måske kunne overføre dele af centeret til regionen

for det genetiske arbejde på kennedy centret er

tidligere var det jo et arbejde for sig selv samtidig med at

statens øjenklinik var en afdeling for sig og jeg kunne måske godt se en model for mig hvor man overførte dele af kennedy centret til region hovedstaden for at opnå den synergieffekt og det patientgrundlag

men øjenklinikken tror jeg stadig vi vil

få en langt bedre løsning for hvis

i statsligt regi og meget gerne indgår i fusion med andre centre

hvis det kunne designes på en god måde vi følger meget gerne på det her tema men jeg skal sige at som forslaget ligger nu

selvstændigt nationalt forskningscenter under ministeriet for sundhed og forebyggelse over til region hovedstaden

sikre et patientgrundlag som kan muliggøre at fastholde

man forventer at omstruktureringen vil medføre positive synergier inden for både forskning og behandling til gavn for patienterne for at opnå disse forventede positive effekter vil man fratage centeret dets status som selvstændigt forskningscenter nedlægge dets bestyrelse og i stedet lade region hovedstaden overtage ansvaret for driften i liberal alliance mener vi som udgangspunkt at

er en vis fleksibilitet i at et forskningscenter som kennedy centret har sin egen bestyrelse og dermed kan træffe vigtige beslutninger lokalt individuelt og selvstændigt i dag har man

en bestyrelse hvor patientforeningerne er bredt repræsenteret det er et sundt princip generelt at vi politikere holder os til at udstikke overordnede rammer og retningslinjer de helt konkrete beslutninger skal varetages af nogle som har forstand på detaljerne som eksempelvis en bestyrelse bestående af sagkyndige og interessenter har

vi betænkelige ved at et center som har til formål at servicere hele landet skal lægges ind under en regionalt styret politisk enhed hvis formål er

sine egne borgere regionalt flere af høringssvarene udtrykker lignende betænkeligheder eksempelvis udtrykkes

og at region hovedstaden vil træffe beslutninger med andre formål og hensyn end dem som er i kennedy

og dets patienters interesse til trods for at lovforslagets intention er at der ikke skal ændres ved kennedy centrets økonomi eller opgaver liberal alliance er skeptiske over for lovforslaget men ser frem

ændre status ved at blive løftet ud af lov om

vil kennedy centret blive en del af det regionale sundhedsvæsen

nogen ændringer i kennedy centrets opgaveområde eller at nogen som helst indskrænkninger i centerets økonomi og det er en intention

fuldstændig enige i men der er en lang række bekymrende høringssvar knyttet til det her lovforslag

bekymringer der handler om den fremtidige finansiering af ydelserne

det samme niveau der er også

er blevet nævnt i de tidligere tidligere ordførertaler også nogle bekymringer i forhold til

er i antallet af henvisninger fra de øvrige regioner

skal tage alvorligt når vi i sidder og skal arbejde videre med det her

sikrer at vi kan løse nogle af de udfordringer der er

jeg tror vi alle sammen er helt enige om at

det er vigtigt at vi sikrer de patienter som er vant til at komme på kennedy centret at de fortsat

reform af universitets og forskningsområdet der to tusind og seks

følge af denne reform at kennedy centret

region hovedstaden og at lokaliseres i tilknytning til glostrup

sfs ordfører kaldt det nye danmarkskort på

forblev kennedy centret en statslig sektorforskningsinstitution dengang lå under socialministeriet i forbindelse med en ressortomlægning året efter altså i to tusind og syv blev det placeret under mit ministerium

for sundhed og forebyggelse i marts to tusind og elleve besluttede den daværende regering så at der skulle søges indgået en aftale med region hovedstaden om en overførsel af kennedy centret til region region hovedstaden

jeg er rigtig glad for at regeringen og region hovedstaden er blevet enige om præmisserne

overførsel af kennedy centret til region hovedstaden og jeg vil

nogen ændringer i centerets økonomi

er en del af formålet med

i forhold til koordineringen af patientforløb og forskning

til gavn for patienterne patientforeningerne er

været inde på bekymret for at brugerne af centeret ikke vil få den samme indflydelse

på besøg på rigshospitalet

står for kontakten med patientforeningerne der var det meget betryggende

inspirerende at høre hvordan han havde grebet

kunne inspirere til en øget patientinddragelse på flere områder i virkeligheden

en forringelse det her det skal være en organisatorisk ændring

ændring af sektorforskningsloven så derfor er jeg også meget parat til at besvare alle de spørgsmål

høre at der særlig er behov for at vi drøfter spørgsmålet omkring øjenklinikken

gratis at benytte ekspertisen men lad os snakke om det jeg kommer gerne

og og drøfter det og de andre spørgsmål der måtte være hvis jeg bare skal svare på et

evalueringen og gennemgangen af kommunalreformen ligger som dansk

sektorforskningsloven

blev konkretiseret af den tidligere regering for over et år siden i marts to tusind og elleve

nu man gør det det er ikke tanken at institutter der sektorforskningsloven

at de patienter som er vant til at komme i kennedy centret fortsat

den særlige ekspertise der ligger der og den forskning

have en fremtidig sikkerhed omkring patientgrundlaget og volumenet der gør at

stærke position også i fremtiden så

er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til sundheds og forebyggelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

at jeg er glad for den opmærksomhed der med dette forslag er

den vigtige problemstilling med radon i bygninger radon er for dem der ikke skulle vide det en naturligt forekommende gasart

i bygninger er medvirkende til omkring tre hundrede tilfælde af lungekræft

en sag som jeg tager yderst alvorligt og som jeg kan forsikre om at der fra min side er stor bevågenhed omkring bekæmpelsen af radon i boliger er en af regeringens prioriteter når vi

indeklima i bygninger byggelovgivningen indeholder derfor strenge indeklimakrav der sikrer at vores bygninger er sunde og rare at opholde sig i og de danske regler om det maksimalt tilladte niveau af radon i bygninger følger anbefalingerne fra fns sundhedsorganisation who

skrappe krav til luftskifte i opholdsrum fordi netop luftskifte har meget stor betydning for radonkoncentrationen da koncentrationen stiger hvis der ikke sørges for god ventilation kravene til luftskifte i daginstitutioner som er den bygningstype som forslagsstillerne her har fokus på er mange gange højere end kravene til øvrige bygninger og opholdsrum som et nyt initiativ har regeringen derudover i januar i år iværksat en intensiv informationskampagne om radon i boliger

kan borgerne således ud fra en trin for trin guide finde frem til hvor stor risikoen for et højt radonniveau er i deres hjem

er ganske velbesøgt siden lanceringen den sekstende januar to tusind og tolv har der allerede været cirka sekstentusind

den naturlige forekomst af radon varierer i danmark afhængigt af sammensætningen af undergrunden en kortlægning har

udsat og præcis disse fjorten kommuner er som en del af vores informationskampagne i januar blevet kontaktet af energistyrelsen

øget informationsniveauet om radon på deres hjemmesider endelig er der på

og informationskampagnen er blevet iværksat da øget information om radon vurderes at være et af de vigtigste værktøjer til at nedbringe de risici der er forbundet med radon

til nærværende beslutningsforslag opfordrer regeringen til at iværksætte en national kortlægning af omfanget af radon ved daginstitutioner for børn under skolealderen man forestiller sig at kortlægningen vil kunne ske ved at kommunerne pålægges at foretage radonmålinger ved daginstitutionerne kommunerne er som det sikkert

bygningsejere af mange af de danske daginstitutioner og har som sådan pligt til at sikre at disse ikke har

yderligere har kommunerne generelt tilsynspligt og handlepligt

af kommunerne selv og jeg har ingen grund til at tro at kommunerne

jeg gerne sige at problemets alvor

i betragtning vil jeg gerne være med til at overveje om vi i forlængelse af beslutningsforslaget her kan gøre en endnu bedre indsats ikke mindst over for kommunerne

informationer om forhold vedrørende radon i daginstitutioner

kunne også forestille sig at jeg sammen med ministeren for bolig og landdistrikter sender et brev til kommunerne om deres ansvar og om den nye sektion

er indgået og jeg hører gerne om

bliver ført ud i livet og en del af det

er at kommunerne har generel tilsynspligt og handlepligt over for sundhedsfarlige forhold i øvrige bygninger og dermed også i daginstitutioner og de bygninger som de selv ejer har de selvfølgelig pligt til at sikre ikke har et for højt niveau af radon

kommunalbestyrelse

kommunen bange for at det her vil komme til at have nogle omkostninger

regler eller at man kan se

hvordan vi sikrer det her

hvordan vil ministeren sikre at

det er bedre at det tilsyn og den myndighedsudøvelse ligger tæt på borgerne og

kommunen daginstitutionen og de forhold

jeg ikke nogen grund til at tro at kommunerne ikke løfter det ansvar

risiko og det er vores helt klare indtryk at man faktisk tager det her ganske alvorligt det er trods alt kommunens egne borgere egne børn som det handler om og på den baggrund

tror jeg ikke der er brug for

overopsyn på det her område fra statslig side men som jeg også indikerede sådan set åben over for

vi kunne blive enige om det sådan at der også bliver noget som kommunerne kan bruge mere aktivt i lige præcis deres opgavevaretagelse om

af eventuelle radonproblemer i daginstitutioner sympatisk og vi vil gerne rose initiativet vi er positive over for bekæmpelse af radon i bygninger særlig fordi vi anerkender at radon kan være sundhedsskadelig og kan øge risikoen for udvikling af lungekræft derfor er det glædeligt at der er lovgivning som sikrer nybyggede huse regeringspartierne har tidligere opposition fremsat forslag om afdækning af radonproblematikken

fremsatte et beslutningsforslag i maj to tusind og elleve om udarbejdelse af en national handlingsplan mod radon i bygninger fra venstres side foreslår vi derfor at regeringen tager forslaget om kortlægning af radon i daginstitutioner med til økonomiforhandlingerne med

forventer vi fra venstres side at radonproblematikken har høj prioritet for regeringspartierne og vi har da svært ved at forestille os at regeringen vil stemme imod og løbe fra egne tidligere forslag vi vil således fra venstres side se frem til at regeringen vender tilbage med en handlingsplan som tilgodeser institutionsområdet i samarbejde med

oprindelige ordfører fru sophie hæstorp andersen fraværende og jeg har lovet at tage ordførertalen i socialdemokratiet er vi enige med forslagsstillerne i at radon der siver ind i boliger og huse hvor vi opholder os er et problem der skal tages seriøst radon der er et naturligt forekommende radioaktivt stof er langt den største enkeltkilde til den bestråling danskerne modtager fra radioaktive stoffer stoffet er den hyppigste årsag til lungekræft efter aktiv rygning og er dermed den hyppigste årsag blandt ikkerygere

skyldes radon i boliger og det svarer faktisk

cirka tre hundrede dødsfald om året rygerne har op til fem og tyve gange større risiko for lungekræft ved radonudsættelse men risikoen er altså også betydelig for ikkerygere derfor fremsatte socialdemokratiet sammen med sf i maj to tusind og elleve et beslutningsforslag

national radonhandlingsplan målet var at danmark skulle kunne leve op til verdenssundhedsorganisationen

whos anbefaling om hvad der maksimalt måtte være per kubikmeter af radon i indeluften forslaget nåede dog aldrig at blive behandlet her i folketingssalen men selv om det ikke blev behandlet medvirkede det alligevel til

og radon blev sat på den politiske dagsorden danmark har således i dag nordens skrappeste krav til nye bygningers radonsikring og i forbindelse med forhandlingerne om en huseftersynsordning blev radon medtaget som et alvorligt sundhedsproblem der skal oplyses særskilt om i forbindelse med hussalg med lanceringen af

i januar to tusind og tolv igangsatte regeringen en styrket offentlig informationsindsats til borgere og boligejere om radon og også om hvordan man kan sikre sit hjem mod for meget radon for eksempel er der mange der slet ikke er opmærksom på på hvorfor det ikke er lovligt at have beboelse i kælderen og at det faktisk godt kan skyldes indsivning af radon fra undergrunden

kommuner og borgere der tilsyneladende ikke aner det for der udlejes rigtig mange kælderrum til beboelse selv om det absolut ikke er lovligt og slet ikke er egnede hertil derfor er den styrkede informationsindsats over for boligejerne et vigtigt element

i forhold til den forpligtelse de har til at sikre at der ikke er sundhedsfarlig radon i daginstitutioner og andre steder hvor der passes børn socialdemokratiet kan altså godt forstå hensigten bag dansk folkepartis forslag

vi vil derfor foreslå at der i sundhedsudvalget med bistand fra klima og energiministeriet udarbejdes en fælles beretning med deltagelse af alle partier der sikrer at de regler der i dag findes om kommunernes handlepligt over for radon også indskærpes desuden er det en god idé at der

komme til at indgå i strategien ved energirenovering af husene så vi er positive over for forslaget men synes vi skal slutte op om om en fælles beretning for at komme videre med den politiske dagsorden

dansk folkeparti har

forslag om en national kortlægning af omfanget af radon ved daginstitutioner for børn under skolealderen baggrunden er den reelle og alvorlige sundhedsrisiko som radon kan udgøre det er for eksempel velkendt at radon kan forøge risikoen for lungekræft derfor skal radon tages alvorligt og forebyggelse mod radonstråling skal indgå

for et bedre indeklima uanset at radikale venstre har sympati for beslutningsforslagets intention

side ikke kan støtte radon er en naturligt forekommende gasart og radonforekomsten i bygninger er medvirkende til omkring tre hundrede tilfælde af lungekræft årligt derfor er radon en vigtig sag og også noget vi fra sfs side prioriterer højt når vi snakker om bygningers indeklima den nuværende byggelovgivning indeholder allerede strenge indeklimakrav og de danske regler følger

siden nitten otte og halvfems har der været krav om at alt nybyggeri skal være radonsikret og der stilles også krav om luftskifte i opholdsrum

informationskampagne om radon i boliger hvor man for eksempel kan kigge på

og få mere information i danmark er fjorten kommuner særligt udsatte for radon hvorfor energistyrelsen allerede har kontaktet dem i januar og bedt dem

opfordrer regeringen til at lave en national kortlægning af omfanget af radon ved daginstitutioner det vil kunne ske ved at kommunerne pålægges at udføre radonmålinger i og omkring daginstitutioner kommunerne har dog allerede pligt til at føre tilsyn med radonniveauet samt tilsyns og handlepligt

derfor er der ingen grund til at tro at kommunerne ikke lever op

der heller ingen grund til at pålægge dem en pligt til målinger fra sfs side er vi dog klar til at se på radonproblematikken og og det kan indgå som en del af de strategier for energirenovering for eksisterende

initiativ til den her debat om radon og hvordan vi bliver bedre til at

vi er fra enhedslistens side enige i at det er et vigtigt område at tage fat på

udvikle forskellige kræftformer beslutningsforslaget her vedrører jo en

går videre end end en kortlægning

forslaget fra regeringspartierne som jeg hører det om at øge informationen synes jeg er rigtig positivt og jeg har lagt mærke til

så det synes jeg er rigtig rigtig fint

lægger op til en bred beretning hvor vi kan

at det synes jeg lyder rigtig godt vil vi meget gerne deltage i

tror faktisk at vi godt kan samles i folketinget om at komme videre

er rigtig rigtig fint at debatten er blevet rejst og lad os håbe

emne og som politikere er det vores opgave at sikre at borgerne her i landet har mulighed for at leve gode og sunde liv vi skal også være opmærksomme på hvilke beslutninger vi skal træffe her i folketinget og hvilke beslutninger vi skal overlade til andre

godt nogle gange få den tanke at der her i folketinget sidder politikere som gerne vil bestemme hver eneste lille detalje i borgernes liv men det er naturligvis ikke en tankegang vi går ind for i liberal alliance daginstitutionerne er et kommunalt anliggende og derfor skal vi lade kommunerne beslutte hvordan de skal varetages

kommunernes ansvar at sørge for gode trygge og sikre daginstitutioner og derfor synes vi at vi skal lade kommunerne selv vurdere hvordan de bedst løser den opgave vi har uddelegeret til dem det skal stå enhver frit

liberal alliance mener vi nu engang at vi skal turde overlade ansvaret for kommunale opgaver til kommunerne selv

fra det konservative folkeparti til dansk folkeparti

noget man ikke lige tænker over i hverdagen så vi har da også sympati over for ideen om en

national kortlægning af omfanget af radon ved daginstitutioner for børn under skolealderen

fokus på det her område som er et væsentligt område da det har større sundhedsmæssige konsekvenser end man lige umiddelbart regner med

lungekræft på grund af radon i bygninger det viser helt klart at det er et område som vi skal tage

har der været stor interesse for den hjemmeside som

at tage et ansvar i forhold til deres egne boliger men som sagt er

vi sikrer at kommunerne er sig deres ansvar bevidst og sørger for at

tilstand så man ikke bliver påvirket negativt i

et beslutningsforslag som også omhandlede radon

der også er fokus på det blandt regeringspartierne så vi har da

at man vil bringe det her frem når man i forvejen mødes her i foråret og at man også lige vil gøre opmærksom på at vi har et område her

udvalget også i forhold til de tanker der har været fra socialdemokraternes side om at lave en fælles beretning så vi alle sammen er med til at bakke op om at der er et nationalt fokus på forekomsten af radon i

man kan ikke se det

radon er en radioaktiv luftfart som dannes naturligt i jorden og som kan sive ind i bygninger der har et utæt fundament myndighederne skønner at omkring tre hundrede danskere dør om året på grund af radon til sammenligning

to hundrede og tres mennesker i trafikken men specielt udsatte er børn de har en øget risiko for at udvikle akut

hos børn man anslår at radon årligt koster tre

fire børn livet i danmark den radonholdige luft er farlig

men hvad er det så man skal gøre ja man kan måle om man i det hele taget er udsat jeg har selv gjort

får man sådan nogle små dåser man hænger op i sit hjem

tre måneder og helst i vintersæsonen det gjorde jeg og jeg var så heldig

havde de her ni og halvfjerds bq jeg ved ikke helt om det udtales sådan men

en stor videnskab jeg mener godt at en institutionsleder kan finde ud af at få tre eller fire af de her dåser der koster et sted mellem to

så en institution kan måle sit radonniveau for tusind kroner det er jo ikke så dyrt at man behøver

have store omkostninger på det felt jo hvis man hyrer et ingeniørfirma og konsulenter

problem og det er derfor det er vigtigt at få lavet en kortlægning for derefter at se

for mange af institutionerne vil der ikke være et problem og hos andre gælder det om at de måske skal have en årlig udluftning

et ventilationssystem op der sørger for at der ikke er den radon verdenssundhedsorganisationen

luft men det vurderes at flere end firehundredetusind danske enfamilieshuse har en radonkoncentration over det anbefalede den danske sundhedsstyrelse

anbefalinger i forhold til eksisterende huse

ifølge erhvervsstyrelsen er der fastsat en grænseværdi for radonkoncentrationen i nybyggeri

ingen grænser jeg tror at det her

den fokus der kommer på det

vil forældrene komme og sige hvad søren er det der hænger der

hang midt i min stue så siger det er fordi vi måler radonniveauet det kan være de kommer til at tænke lidt over at de måske også skal måle i deres eget hjem så det kunne have nogle effekter på den måde

s og sf og jeg var positiv jeg sagde det også i pressen

flertal imod regeringen på et tidspunkt desværre kom den ikke op i folketingssalen men som vi også har hørt tidligere

satte det gang i en debat

gjort at der er sket noget på området jeg er også rigtig glad for at man fra den nuværende regerings

lavet en hjemmeside men igen er

de personer der selv går ind og finder den og selv gør noget ved det jeg har lyttet til hvad de forskellige ordførere er kommet med af bemærkninger og jeg kan undre mig lidt vi

at få folk at holde op med ryge der vil man sætte priserne op og

men når det drejer sig om tre fire børn der dør

bliver dræbt

mener det er en ulogisk tankegang hvis vi skal sikre at børn og voksne mennesker ikke dør

sikre at deres institutioner ikke har

grænseværdier der går over og det mener jeg at vi skal påpege over for kommunerne

at kommunerne har den pligt jeg ønsker heller ikke at vi altid herindefra skal bestemme hvad kommunerne skal men det her drejer sig om sundhed det drejer sig om

og det er der jeg mener at vi har et ansvar og hvis kommunerne ikke selv kan leve op til det så er det vi må gå ind og og trykke på nogle

vil glæde mig til at vi kan få et samarbejde og se

til at påtage sig den her pligt

at vide hvor mange kommuner har gjort det jeg tror faktisk ikke der er ret mange

jeg kan huske alle betegnelser for

er heldigvis heller ikke mit område som sådan

man skal rive hele institutionen ned eller et eller andet

ikke er noget problem det kan jo godt være at institutionerne er bygget så godt at

er nogen sprækker i noget fundament men jeg jeg glæder mig i

arbejde hvor vi sammen kan lave en beretning det håber jeg

ministeren ordet jamen det skal han da

liselott blixt lige har sagt jeg vil meget gerne være med til at give et utvetydigt signal til kommunerne om

en god idé og jeg vil foreslå at vi i den her sag prøver at se om

gerne besvare de spørgsmål der er undervejs når jeg ikke sådan lige skriver under på ideen om at staten her skal påtage sig et ansvar som kommunerne sådan set har

er sådan at et ansvar og pålægger nogen at tage det ansvar

have det ansvar det er grunden til at jeg ikke har lyst til

går staten pludselig ind og overtager det ansvar

lavet en stor kampagne vi har brugt mange penge på det det har løftet noget men jeg er helt med på at gå ind

de kommuner hvor vi ved at en særlig stor

gøre noget og kan gøre det mere tydeligt at vi forventer at der bliver gjort noget det var bare den udstrakte hånd

har hørt samtlige ordførere her

tale imod dansk folkepartis forslag

det er bestemt værd at overveje men jeg synes lige at jeg bliver nødt til at spørge

ændret sig fra maj to tusind og elleve hvor

jeg ligesom kan fornemme at flere taler for en fælles beretning

på baggrund af den diskussion at lave en stor informationskampagne oprette en hjemmeside og gøre det meget lettere for de danske borgere rent faktisk at orientere sig i

rocket science at gøre noget ved det her man kan faktisk gøre noget ved det for forholdsvis overkommelige

ikke kan gøre mere som jeg også har

den største informationskampagne i kongerigets historie på det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

forhandlingen er åbnet ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser

at give universiteterne mulighed for at overtage egne bygninger imod betaling af en andel af ejendomsvurderingen denne mulighed har universiteterne allerede af universitetslovens § tredive fremgår det at uddannelsesministeren kan overdrage statslige bygninger inventar og andet løsøre til universitetet efter anmodning

i universitetsloven er der tilmed beskrevet en proces og nogle rammevilkår for en eventuel overdragelse som regeringen ikke ser grund til at ændre dette indbefatter

at en eventuel overdragelse skal være udgiftsneutral for staten og at vilkårene kan tilpasses det enkelte universitets behov som uddannelsesminister har jeg fokus på forskning og uddannelse ikke ejendomsforvaltning men hvis bestyrelsen for et universitet vurderer at bygningsselveje

bedre rammevilkår så kan bestyrelsen altså anmode om bygningsselveje ifølge universitetsloven men det er en forudsætning at overdragelsen skal være udgiftsneutral for staten

i dag ejer to universiteter deres bygninger det drejer sig om danmarks tekniske universitet og handelshøjskolen i københavn de seks øvrige universiteter er omfattet af statens ejendomsforvaltning sea ordningen det betyder at de lejer bygninger af staten billedet er dog alligevel ikke helt enkelt

mit indtryk at det her blandede billede af universiteternes ejendomsforhold også afspejler de enkelte universiteters forskellige eksistensbetingelser der hvor de er jeg kan samtidig fortælle at universiteternes mulighed for at anmode om overdragelse af bygninger kun er sket i ét tilfælde hvor det pågældende universitet dog indtil videre ikke er gået videre i dialogen med ministeriet om at udfolde en model for overdragelsen der er nemlig både fordele og ulemper ved at leje og eje bygningerne sea ordningen blev indført i to tusind og et for at brugerne af statens lokaler fik rigtige incitamenter til at økonomisere og for at muliggøre en professionel ejendomsforvaltning på tværs af universiteterne med sea ordningen kan universiteterne blandt andet med relativt kort varsel opsige lejemålet for bygninger som de ikke benytter og i stedet bruge besparelsen på noget andet

at ansætte forskere eller give mere undervisning sea ordningen betyder også at universiteterne ikke skal koncentrere sig om

der ingen tvivl om at bygningsselveje indebærer tunge

opgaver og en øget økonomisk risiko

universitet for nylig har danske universiteter orienteret mig om at universiteterne ønsker mere fleksibilitet i bygningsforvaltningen

dette indbefatter både forbedringer af sea ordningen og

ikke blot én bygningsmodel men flere det er klima energi og bygningsministeren som har ansvaret for sea ordningen og den forvaltes af bygningsstyrelsen danske universiteter har endvidere orienteret mig om at de

om muligheder for modernisering af sea ordningen jeg synes det er vigtigt at den dialog fortsætter og samtidig er jeg som uddannelsesminister naturligvis også optaget af at universiteterne har gode rammevilkår i forhold til bygningsforvaltning

bedt styrelsen for universiteter og internationalisering om at mødes med universiteterne for at drøfte og afklare deres tanker og ideer på dette område universiteternes bygningsforvaltning er kompleks

kan der altså ikke som dette beslutningsforslag lægger op til træffes hurtige beslutninger om én forvaltningsmodel og vilkår for overdragelse regeringen er optaget styrke universiteternes selvstyre og derfor skal det enkelte universitet også på dette område selv vurdere hvilken ejendomsmodel der passer bedst universitetsloven giver mulighed for både

og leje og endda kombinationer heraf regeringen finder det derfor også væsentligt at der nu er igangsat en proces og

som skal have lov til at føres til ende og herved får vi et bedre grundlag for at kunne vurdere mulighederne for god og solid

både forskning og uddannelse og regeringen kan

b fire og tres om universiteternes selveje venstre er optaget af at sikre de bedst tænkelige rammer

deres økonomi og derfor bakker vi også op om at regeringen undersøger og fremlægger mulige modeller for

universitetslovens vedtagelse og omstændigheder

danmarks tekniske universitets selveje er der grundlag

når det gælder universiteternes økonomi og hvordan universiteternes midler anvendes mest effektivt det handler om at tilvejebringe solide faciliteter der er tidssvarende for studerende forskere og ansatte

undervisningslokaler og kontorer som kan indgå i en helhedsplanlægning fra universiteternes side i lyset af dette giver det ikke mening at universiteterne har den uden sammenligning dyreste og mest rigide model for bygningsforvaltning i den danske universitetsverden og uddannelsesverden derfor opfordrer venstre

regeringen til at revidere sea ordningen det vil sige den ordning som statens ejendomsadministration arbejder efter venstre kan bakke op om beslutningsforslagets overordnede intentioner men vi ønsker at regeringen fremlægger forskellige muligheder for økonomiske modeller og indtil de foreligger vil vi afvente en endelig model for

da vi i to tusind og tre var med til at ændre universitetsloven hvor det fortsat fremgår at universiteterne kan anmode ministeren om at overdrage universiteterne de bygninger som de lejer af staten vel at mærke på vilkår der skal godkendes af de bevilgende myndigheder det siger sig selv at der er nogle finanspolitiske overvejelser ved en

overdragelse af så stor en bygningsmasse det fremgår også

at det skal være udgiftsneutralt for staten sådan som ministeren også understregede

nogen universiteter der i den periode har overtaget deres bygninger

kun været én henvendelse og der er ikke blevet vendt tilbage i

kan komme frem til en model som rent faktisk vil være attraktiv eller

at beslutningsforslaget sådan behændigt undgår at berøre hvad er det præcis for nogle vilkår som liberal alliance forestiller sig at det her skal ske under skal universiteterne have bygningerne til en særlig fordelagtig pris altså under markedsprisen hvordan skal det så i givet fald finansieres

at det skal være udgiftsneutralt men hvis liberal alliance

altså er det den samme model der skal gælde for alle universiteter

at det er problematisk hvis man vil trække den samme model ned over hovedet på alle

er en dialog i gang med bygningsstyrelsen og at

universiteternes ønsker i forhold til deres bygningsmasse og administrationen

have mulighed for at diskutere eventuelle ønsker om selveje

vil bare bakke op om at ministeren fortsætter den dialog men altså lovhjemmelen til at universiteterne kan overtage deres bygninger findes allerede derfor

er beslutningsforslaget her jo i bedste fald overflødigt i værste fald en bjørnetjeneste til den proces der allerede er

forskellige muligheder for de forskellige universiteter i forhold til hvordan de ønsker at at administrere

tak det her forslag handler om at give universiteterne mulighed for at overtage egne bygninger mod betaling af en andel af ejendomsvurderingen som begrundelse for forslaget henvises til en række uhensigtsmæssigheder i den nuværende struktur hvor de fleste universiteter lejer bygninger af bygningsstyrelsen dansk folkeparti er fuldt ud enig i hensigten med forslaget som jeg da også tidligere har drøftet med ministeren her i salen ministeren har tidligere som han også gør i dag givet udtryk for at der ikke er nogen hindringer for at universiteterne kan få bygningsmæssigt selveje de kan bare henvende sig det er ikke helt samme indtryk man får når man taler med universiteterne

jeg foreslå at vi tager det her forslag som anledning til at arbejde med at finde en model for overtagelsen

ikke er misforståelser og dårlig kommunikation der skal forhindre selvejet det fremgår ikke af forslaget hvilken betaling forslagsstilleren forestiller sig der skal erlægges

tage stilling dansk folkeparti vil derfor gå til udvalgsarbejdet med den hensigt at få afdækket fup og fakta i den her sag og se på hvilke realistiske modeller der kan findes

allerede universitetsloven giver allerede i dag universiteterne mulighed for at overtage deres egne bygninger og der er også allerede i universitetsloven beskrevet en proces og rammevilkår for eventuel bygningsoverdragelse og som ministeren gjorde rede for har der kun været én konkret henvendelse om overtagelse af bygningerne og det pågældende universitet gik ikke videre med denne anmodning det fremgår også af bemærkningerne til universitetslovens § tredive at overdragelse af statens bygninger til universiteterne som udgangspunkt skal være udgiftsneutral for staten og det støtter vi af mange gode grunde

radikale venstre vi mener ikke at det giver særlig god mening hvis det er det der er intentionen

sine penge og derfor er

fra sf så jeg vil give ordet til fru pernille skipper som

har et principielt problem med øget selveje og selvejeprocesser vi ser det som et led i en privatiseringsproces som vi blandt andet har set føre til at der fra folketingets side bliver

når det kniber med kvalitet og økonomi

fra universiteternes side bliver henvist til folketinget når

på penge og det skaber altså en situation hvor ansvaret falder ned imellem to stole det er ikke noget vi ønsker at udvide tværtimod mener vi at vi skal tage ansvar for universiteterne

og det er ikke en løsning at lade

noget vi må tage ansvar for herinde

så

det sigte at give universiteterne mulighed for at overtage deres egne bygninger

allerede den mulighed med hjemmel i universitetsloven hvorfor vi i sf

grund til at ændre den på nuværende tidspunkt status er i dag at to

cbs og de øvrige seks er omfattet af statens ejendomsforvaltning hvilket betyder at de lejer bygninger af staten billedet er dog alligevel ikke helt enkelt da

flere universiteter både lejer og ejer deres bygninger særordningen blev indført tilbage i to tusind og et for at brugerne af statens lokaler

incitamenter til at bruge pengene rigtigt men også

også fra regeringens side vil vi gerne styrke selvstyret og derfor skal de enkelte

også på dette område selv vurdere hvilken ejendomsmodel der passer bedst

den er både god og vigtig i konservative

vi gav gymnasierne selveje og det har været sundt for selveje giver en række nye muligheder når ansvaret for budgetter og beslutninger samles et sted og ikke et hvilket som helst sted men netop ude på den enkelte uddannelsesinstitution

med drift her kender ledelsen og medarbejderne de daglige udfordringer og behov og det er også dem der kan se mulighederne så selveje styrker ledelsen fordi ansvaret entydigt samles selveje giver også

frihedsgrader og muligheder for at prioritere så rent principielt er konservative naturligvis glade for selveje

uddannelsesinstitutioner jo rent faktisk allerede selvejende også

bliver det forklaret med at det er af historiske årsager og så skulle man jo tro at liberal alliance i deres beslutningsforslag ville lægge vægt på det principielle eller det ideologiske i selveje men man kan sige at det er paradoksalt at argumentationen i høj grad går mod det praktiske la lægger nemlig vægt på at det er for bureaukratisk

at der er langvarige og ressourceforbrugende byggeprocesser

hvor besværlige de processer rent faktisk er

derfor tror jeg det er vigtigt at få lavet et analysearbejde som understreger de faktiske forhold og muligheder og det gælder ikke mindst

den økonomiske side og det er nok her at vi konservative har det største forbehold for hvad har det af økonomiske konsekvenser når der i teksten blot står at universiteterne får mulighed for at overtage egne bygninger imod betaling af en andel af ejendomsvurderingen hvad ligger der helt præcist i ordet en andel

mig men jeg må sige at den argumentation

hvis uddannelsesministeren havde siddet i opposition i dag er jeg ikke helt sikker på at uddannelsesministeren havde haft den samme holdning uddannelsesministeren såvel som de øvrige ordførere for venstrefløjen ved udmærket at grunden til

er at det stort set er en umulighed derfor synes jeg

se hvordan vi finder fornuftige løsninger på den her problemstilling som er ude på universiteterne

i to tusind og tre blev selvejende institutioner

være på dagsordenen adskillige gange umiddelbart skulle man jo synes at der er en

at hvis man har et selveje jamen så ejer man også

helt konsekvent fulgt på gymnasieområdet og man har fulgt den på

på trods af tidligere tilsagn om at den her problemstilling skulle løses så det bliver lettere for de universiteter der ønsker det at overtage bygningerne

nogle universiteter ejer det meste af bygningsmassen det gælder for eksempel dtu og cbs mens andre ejes og administreres via statens ejendomsadministration den såkaldte sea ordning

forvaltes jamen problemet ude i virkelighedens verden

regeringens fremlagte

procent af alle skal have en lang videregående uddannelse så skal der også være fleksibilitet omkring de cirka tyve procent af universiteternes økonomi som omhandler bygningerne sea ordningen betyder i realiteten

år at

af nye bygninger ordningen betyder desuden at ansvaret for anlæg og ansvaret for driften er adskilt

de bliver mindre konjunkturfølsomme selveje vil desuden indebære at det enkelte universitet

kan sammensætte sin bygningsportefølje i form af eje og i form af leje og muligvis

ordninger som en del af den fleksibilitet

nedsat professionelle bestyrelser og ledelser

en i alle sammenhænge usund situation

at skabe vished omkring universiteternes økonomi i de kommende år

som en styrkelse af universiteternes autonomi

og fremmest afhænger af det politiske armslængdeprincip så

også en betydning og som politikere bør vi alene formulere de overordnede målsætninger og de økonomiske vilkår på universiteterne vil

sige at det skal være en del af ejendomsvurderingen

andel af ejendomsvurderingen på gymnasierne og professionshøjskolerne

omkring halvtreds procent jeg mener ikke at staten skal have underskud på det her og det må vi så arbejde os frem imod

ligesom gymnasierne og professionshøjskolerne

ordninger fordi det er besværligt eller fordi det fjerner en indtægtsmulighed

har monopol på det her område

de lejeordninger som

ikke bare af driften men også i forhold til anlæg

hvis vi opnår en sådan fleksibilitet i den ordning og jeg ved at adskillige universiteter

ønsker ejendomsretten til deres egne bygninger

kan anvendes til forskning og uddannelse det er midler som vi i høj grad får brug for fremover men jeg forestiller mig ikke at skatteyderne skal betale mere

hvis det bliver billigere sådan som ordføreren

udgifter det tror jeg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

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse

jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne herre jens henrik thulesen dahl for

på dagsordenen er det fordi vi har en bekymring for fremtiden for vores uddannelsessystem vi ved alle sammen godt at uddannelse er meget vigtig for

muligheder for at klare sig i konkurrencen i verden i dag vi ved også at hvis vi skal have innovative virksomheder som skal kunne vokse og klare sig godt

veluddannet arbejdskraft det fører meget logisk til målsætninger som de nuværende om at tres procent skal have en videregående uddannelse

en længere videregående uddannelse

nødvendigvis målsætningerne men konsekvenserne af målsætningerne hvis vi siger til universiteterne at deres primære mål er at sikre at der kan komme fem og tyve og tres procent igennem skal de nok få fem og tyve procent og tres procent igennem spørgsmålet er blot hvad der sker med kvaliteten af uddannelserne ingen skal fortælle mig at det ikke gør nogen forskel

kan man så lade dumpe og ryge ud

at opstille en målsætning om at også de næstbedste

skal kunne komme igennem de bedste fem procent er notorisk mere kvalificerede end de dårligste fem procent det forespørgslen

uden at sænke niveauet for de bedste inklusion er

men det er reelt set også problemet her inklusion indebærer rummelighed

også rummelighed over for et lavere fagligt niveau hvordan undgår vi at skabe et system som masseproducerer middelmådige dimittender hvordan sikrer vi at alle studerende modtager undervisning på et højt niveau når vi vil have så mange igennem

siges mange flotte ord om hvad vi gerne vil

dansk folkeparti vil med denne forespørgsel gerne sætte fokus på risikoen for at vi mister det høje niveau vi har på universiteterne hvis vi ikke for alvor holder fast i at kvaliteten er det bærende

regeringens politik på området de videregående uddannelser

de målsætninger vi har regeringens politik er klar vi skal uddanne flere og det må ikke ske på bekostning af kvaliteten tværtimod regeringen vil løfte kvaliteten i samarbejde med universiteterne og jeg synes også at

en ambition vi deler regeringens mål er at tres procent af

have en videregående uddannelse og at fem og tyve

en lang videregående uddannelse det mener vi er et offensivt svar på de udfordringer som danmark står over for

hvor der er nok så meget behov for at diskutere kvalitet og indhold men i dag diskuterer vi så altså de fem og

vi nødt til at satse på mere uddannelse for at kunne dække det fremtidige behov for højtuddannet arbejdskraft flere analyser viser at uddannelse gør den enkelte mere produktiv og at virksomheder der anvender mere højtuddannet arbejdskraft bliver mere produktive begge effekter er med til at øge vækst og velstand en investering i mere uddannelse er dermed en investering i fremtiden og det er den væsentligste årsag til at regeringen så massivt satser på mere uddannelse med regeringens

er der nu også anvist en økonomisk plan for hvordan regeringen vil skabe øget råderum til massive investeringer i uddannelse andelen af en ungdomsårgang der forventes at tage en videregående uddannelse er omkring fire og halvtreds procent baseret på de seneste profilmodeltal mens det tilsvarende tal for de lange videregående uddannelser er omkring fire og tyve procent den største udfordring bliver således at øge optaget

dem der skal stå for det største ryk når vi kommer til universiteterne er vi allerede tæt på at nå målet om at fem og tyve

gennemfører en universitetsuddannelse og derfor synes

så stor bekymring for om det er den sidste procent der for alvor svækker kvaliteten universiteterne

og universiteternes rolle i samfundet naturligvis helt centralt og det er også

i fuldt flor i landene omkring os kvalitetsbegrebet er langtfra en stationær størrelse samfundet er i konstant udvikling og der stilles stadig højere krav til uddannelserne

derfor ændrer kvalitetsbegrebet sig også i forbindelse med uddannelsesmødet i vejle i sidste uge holdt anders sørensen fra cbs et oplæg om sammenhængen mellem uddannelse og produktivitet ud over pointen om at uddannelse øger produktiviteten nævnte han også at anvendelse af uddannet arbejdskraft har ændret sig væsentligt i de seneste årtier i nitten firs blev tres procent af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse

at producere offentligt forbrug som man siger i økonomiske termer

det kun to og fyrre procent af de beskæftigede med lange videregående uddannelser vi hørte også et eksempel fra harvard som havde fulgt deres alumner over en længere periode for at se hvilke job de fik og på baggrund af undersøgelsen kunne harvard konstatere at billedet så noget anderledes ud end forventet og derfor blev uddannelserne justeret så de i højere grad matchede de kompetencer der efterfølgende viste

på samme måde er der altså løbende behov for at tilpasse de danske universitetsuddannelser til det arbejdsmarked de uddanner til paletten af job efter endt uddannelse er blevet langt mere omfattende der uddannes ikke længere til snævre professioner hvor det på forhånd er klart defineret hvilke kompetencer der er brug for det betyder alt andet lige også at kravene til uddannelsernes indhold dimittendernes kompetencer og dermed også kvalitetsbegrebet løbende ændres når hver fjerde unge dansker skal gennemføre en lang videregående uddannelse er det naturligvis ikke meningen at de alle skal gå forskervejen eller blive ansat i den offentlige sektor vi skal kunne rumme brobygningen til alle typer af job i vores kvalitetsforståelse af uddannelserne det kan ikke være rigtigt at det første en nyuddannet har brug for

et kursus på det lokale jobcenter det er vigtigt at have fokus på kvalitet i enhver forstand og jeg mener at de studerendes arbejdsmarkedsparathed også bør være en del af begrebet derfor ser jeg også gerne at der i alle studieordninger er plads til at studerende for eksempel kan tage udviklingsophold i udlandet komme i praktik eller på en måde inddrage erhvervssamarbejde i uddannelserne det er fortsat universiteternes ansvar at sikre kvaliteten i uddannelserne og universiteterne skal have frihed til at sikre det på deres egen måde men vi kommer også til at stille krav til at der leveres resultater der er givetvis rum

en række forbedringer og regeringen har stort fokus på at løfte kvaliteten vi vil forpligte universiteterne til at løfte kvaliteten af undervisningen gennem udviklingskontrakterne for de næste tre år med kvalitetsmål for hvert eneste år universiteterne har netop meldt ind hvordan de vil leve op til målene og dermed også målet om bedre kvalitet

vores pligt at sikre de optimale rammer gennem hele uddannelsessystemet så alle der har evnerne får mulighed for at blive udfordret og komme ud og bidrage til samfundet med et eksamensbevis i hånden der åbner døre i danmark såvel som internationalt det er vigtigt at der er udfordringer til alle det gælder både de fagligst dygtigste de mest kreative de mest målrettede og de største forskningstalenter samfundet har en central interesse i at give de dygtigste og mest motiverede studerende muligheder og udfordringer så de når det højest mulige faglige niveau derfor vil regeringen inden længe lancere en strategi som skal styrke talentarbejdet hele vejen igennem uddannelsessystemet

et andet vigtigt mål i udviklingskontrakterne er øget innovationskapacitet på universiteterne det betyder

at de studerende skal være mere innovative så de i højere grad bliver uddannet til at reformere systemer og tænke anderledes inden for de rammer og ressourcer der er til rådighed samtidig skal

motiveres til at få kompetencer der gør dem i stand til at skabe deres eget job vi har tabt mange private arbejdspladser som vi skal have skabt igen blandt andet derfor er det vigtigt at få de studerende til at færdiggøre deres uddannelse hurtigere vi har brug for de unge de skal ud i samfundet og bidrage med deres uvurderlige engagement og viden men målet om hurtigere færdiggørelse skal også ses i lyset

vi vil tage hånd om de studerende ved at få minimeret frafaldet og den spildtid der er forbundet med ufleksible overgange

bevillingssystemet er i dag er indrettet så det understøtter de studerendes gennemførelse det skal det fortsat gøre men regeringen vil se på om bevillingssystemet i højere grad kan indrettes så det også understøtter kvalitet jeg er som sagt enig i at diskussionen om kvaliteten af universiteternes uddannelse er vigtig men jeg er ikke enig i den underliggende præmis om at et større optag på

er ensbetydende med at vi skaber masseuniversiteter med lav kvalitet den slutning er forsimplet alene ordet masseuniversitet indbyder til diskussion om begrebet kvalitet og forståelsen

hvad et universitet er og hvilken rolle det skal spille

i det hele taget en tendens til at man sætter det klassiske universitets idealer om dannelse fordybelse og kvalitet i modsætning til et moderne universitet med plads til flere og med fokus på samfundets udfordringer hverken det at universitetet skal kunne rumme flere

skal åbne sig mod samfundet betyder at man skal gå på kompromis med kvaliteten der er ikke tale om et enten eller

et universitet for de mange er ikke et alternativ til et eliteuniversitet på et moderne universitet skal de to ting kunne leve side om side og hænge snævert sammen universiteterne skal kunne uddanne bredt og have fokus på hele spektret

til at besøge alle otte universiteter siden jeg tiltrådte som uddannelsesminister alle steder oplever jeg et enormt engagement og en tro på at universiteterne har en del af svaret på at få danmark ud af krisen jeg fik også beskrevet en række eksempler på hvordan universiteterne arbejder med kvalitet og udvikling af uddannelserne senest har

som blandt andet vil indføre flere undervisningstimer på baggrund af en intern undersøgelse af faktorer i forhold til studiekvalitet og gennemførelse af uddannelserne en udvikling jeg fuldt ud støtter jeg er ikke i tvivl om at regeringens mål om at fem og tyve procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse er afgørende for at få gang i væksten i danmark

ikke i tvivl om at det kan ske uden at gå på kompromis med kvaliteten tværtimod ønsker vi på en og samme tid at uddanne flere og højne

understøttende for læringen når vi diskuterer uddannelsessystem og målsætninger kommer der let en lang række firkantede holdninger i stedet for konstruktive løsninger

indrømme at jeg på min egen uddannelse som civilingeniør

udsat for gruppeeksamener jeg tror fortsat

det var helt rigtigt at afskaffe gruppeeksamener fordi de mange steder blev brugt som

gennem eksamen både for lærere og studerende kernen er at grundlaget for at noget ud af en gruppeeksamen er at det kan være nyttigt når man er på højt fagligt niveau at få suppleret med gruppekompetencer men det kræver et fagligt grundlag først derfor vil gruppeeksamener også være en håbløs tanke i folkeskolen

så vidt også på de gymnasiale gymnasiale uddannelser men når det strategiske forskningsråd kræver af projekter at de skal indeholde tværfagligt gruppearbejde mellem forskere giver det fremragende resultater hvorfor fordi deltagerne i gruppen hver for sig er på højeste niveau inden for deres felt

er det for at sige at der i uddannelsessystemet er rigtig mange forhold der resulterer i henholdsvis godt og dårligt udbytte for de studerende samtidig giver kvantitetskravene grund til at reflektere over hvad formålet med universiteterne er skal de uddanne skal de danne skal de være fokuseret på fra tanke til faktura skal forskningen have et direkte erhvervssigte

dansk folkeparti har som jeg også nævnte under drøftelsen af ministerens redegørelse om sammenhæng i sektoren en vision om universiteter hvor kulturen blandt alle medarbejdere fra rektor til phd studerende fra kontorassistent til pedel er at vi altid gør det bedre i morgen end i dag en kultur hvor man udfordrer hinanden i måden at gøre tingene på og ja

have mange studerende hurtigt og effektivt igennem studiet men nej det må ikke være på bekostning af kvaliteten svaret herpå er ikke så må det tage den tid det tager nej svaret er at finde nye veje

understøtte de studerendes læring når man nu ved at det kan mindske frafaldet at have vejledende samtaler med nye studerende hvorfor lærer man så ikke

og finder vej til at gøre noget tilsvarende når man ved

stor betydning for de studerende at have forbindelse og kendskab til det erhvervsliv

sigter mod hvorfor finder man så ikke veje til at sikre dette kendskab der ligger derfor en stor udfordring i regeringens målsætning om fem og tyve procent af en ungdomsårgang på en længere videregående uddannelse udfordringen ligger i at opretholde kvaliteten i uddannelserne på en måde så der både er plads til og udfordringer for de studerende

de studerende som primært har valgt studiet som en nødvendig vej til ønskejobbet kan vi finde et system

sikrer vi at begge grupper får optimalt udbytte

den samme uddannelse de skal ende med

og skabe et supereffektivt uddannelsessystem som bare sprøjter kandidater ud til glæde for erhvervslivet hvis det bare var helt så enkelt for mig at se er det på samme tid ekstremt enkelt og ekstremt komplekst det enkle består i at universiteterne skal give de studerende de bedst mulige uddannelser

komplekse består i at det er individuelt for den enkelte uddannelse hvordan det kan gøres og det kan derfor ikke styres rigidt

som spilder deres tid på kurser fordi det står i en bekendtgørelse at man skal have så og så mange kurser for at få en

en dagsorden hvor inklusion betyder at der er forskel

lad os skabe en dagsorden hvor daglig løbende kvalitetsudvikling bliver en grundtanke så vil jeg gerne på vegne af venstre socialdemokratiet radikale venstre

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at der er bred enighed om målsætningen om at fem og tyve procent af alle unge danskere får en lang videregående uddannelse folketinget understreger samtidig vigtigheden af at bevare og udvikle et højt fagligt niveau i undervisningen herunder adgang til god forskning og at bevare universiteternes internationale omdømme folketinget opfordrer regeringen til at skabe grundlag for et fortsat løft i uddannelsesniveauet

til vedtagelse vil indgå i debatten den næste på talerstolen er venstres ordfører

f tredive om kvaliteten i det danske uddannelsessystem særligt set i lyset af regeringens uddannelsespolitiske målsætninger forespørgselsteksten rummer en bekymring for at regeringens målsætning medfører et masseuniversitet præget af lav faglighed og dimitterende med resultater af manglende kvalitet det er altid velkomment at debattere kvalitet i uddannelsessystemet det ligger os venstrefolk meget på sinde at danske unge får en kvalitativ uddannelse der udruster dem til at varetage centrale opgaver i det danske samfund efter endt uddannelse

et fast kendetegn for vk regeringen gennem nullerne at styrke uddannelse og forskning og det fortsætter vi med uddannelsesfaglighed kan dog ikke gøre det alene den danske uddannelsestradition bygger ikke kun på faglighed og fakta de frie skoler og højskolebevægelsen har bidraget til et stærkt fokus på livsoplysning så uddannelse

studerende får derfor ønsker venstre også at støtte op om et uddannelses og forskningssystem hvor bredden er med men hvor der også er plads til eliten vi har brug for unge der vil gå foran og være rollemodeller så andre kan se hvad initiativ og ambitioner kan føre til danmark ligger flot når det gælder uddannelse og forskning den danske befolkning udgør

af verdens befolkning på syv milliarder alligevel producerer danmark en procent af verdens videnskabelige produktion svarende til den tredjehøjeste per indbygger i verden danmark ligger næsthøjst i verden hvis man tæller antal citationer per publiceret artikel den udvikling kan vi takke

vk regeringens satsning gennem nullerne for aldrig har der været brugt så mange midler på forskning og uddannelse men vi kan og skal blive bedre ikke mindst når det gælder kvaliteten og omfanget af den uddannelse som danske studerende tilbydes derfor må det lovgivende arbejde som affødes dels af sammenhængsredegørelsen som vi har debatteret tidligere på foråret

have et klart fokus på så vel kvalitet som omfang det nytter jo ikke kun at oprette studiepladser i titusindvis der skal også være phd stipendier

doc stillinger og varige forskerstillinger i det universitære system efterfølgende så de mange nye studerende ikke kommer ud

som sagt deler venstre den bekymring som dansk folkepartis forespørgselsdebat er udtryk for men vi også klar

bidrage med løsningsforslag når det gælder et løft i kvaliteten af uddannelses og forskningstilbuddet i danmark uddannelsesmæssigt

ordfører for socialdemokraterne

jeg vil gerne sige tak til dansk folkeparti for lejligheden til at diskutere

et af de bærende elementer i regeringens

at fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse men også at tres procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse danmark skal være dygtigere

derfor handler det her i bund og grund om

styrke dansk konkurrenceevne og sikre at vi også i fremtiden har en arbejdsstyrke som matcher de krav og kompetencer

det handler om at ruste de unge til at møde den konkurrence

er en gængs antagelse at hvis der skal flere

både på kvantitet og kvalitet

samtidig er det vigtigt at sige at en så ambitiøs målsætning om at øge uddannelsesniveauet og få flere igennem uddannelserne selvfølgelig skal være fuldt finansieret det vil sige at uddannelsesinstitutionerne naturligvis skal have taxameterdækning og altså får finansiering til at kunne øge optaget det siger sig selv at det er en forudsætning for

fortsat at kunne udvikle kvaliteten af uddannelserne det mener vi også der er gode forudsætninger for og det vil vi selvfølgelig løbende

holde universiteterne og de øvrige uddannelsesinstitutioner op på derfor har vi jo også som ministeren var inde på gjort kvalitet til et af de parametre som vi vil måle universiteterne på

en moderne måde at styre

uddannelsesinstitutionerne på

ambitiøse målsætninger og nogle klare overordnede mål som det bliver op til universiteterne og de øvrige uddannelsesinstitutioner

mister noget på kvaliteten jeg vil faktisk vende den om og sige at jeg mener

gøre det muligt for dem at gennemføre på normeret tid det er nogle af de ting vi har diskuteret i forbindelse med sammenhængsredegørelsen for eksempel

universiteter og muligheden for at komme til udlandet komme i praktik skifte studiested undervejs til en beslægtet uddannelse et andet sted i dag er

udtryk for at kvaliteten kan blive bedre samtidig med at vi også sørger for

som som der bliver antydet så har ministeren jo også været inde på at

her med at fem og tyve procent skal igennem en lang videregående uddannelse især hvis man ser på hvor mange i den brede befolkning

men hvis vi ser på den model som vi jo bruger til at beregne det

nemlig profilmodellen hvor man kigger på hvad det forventede uddannelsesniveau for en afgangsklasse

er fra to tusind og ti så viser det sig jo at vi er ganske tæt på den her målsætning på landsplan forventes fire og tyve procent at få en lang videregående uddannelse men for region hovedstaden er

dansk folkepartis ordfører sagde at vi skal inkludere de næstbedste

er det der er sagen altså vi har jo i øjeblikket og det viser statistikkerne også

et uudnyttet potentiale i de studerende der kommer ud fra ungdomsuddannelserne

er jeg meget optaget af at det lykkes

bryde den negative sociale arv der

som altså har gode karakterer men

og som dermed ikke er de næstbedste men faktisk

dansk folkeparti antyder med spørgsmålet men vi er

bakker op om den her målsætning og altså er enige om

påtalte og omtalte hvor

siden i weekendavisen og så kørte den hele vejen desværre til en personalesag men hendes anliggende var jo at påpege

er vi selvfølgelig glade for at ministeren

men med udgangspunkt i sagen fra aarhus er der så ikke nogle problemer

den her regering også gøre det vil socialdemokraterne også medvirke til at gøre det er jo sådan at

set er sundt på de forskellige uddannelser om

de enkelte uddannelser og blande os i om der nu også

der har vi jo et akkrediteringssystem som sikrer og som skal sikre

håber jeg også at dansk folkeparti konstruktivt vil gå ind

kan lave et system som vel

sikrer at vi løbende har den kvalitetskontrol af vores uddannelser så vi også kan slå ned på de steder hvor der måtte være problemer

de studerende ikke engang kunne læse noder hvilke man måtte forvente af en

konkret gøre og hvad vil regeringen konkret gøre for at det store optag ikke medfører sådan nogle

det andet er jo at aarhus universitet reagerede

underlig måde i stedet for at tage kritikken til efterretning forsøgte man

isolere vedkommende på et kontor

sammen enige om at uddannelse er godt

kan løse problemet bliver vi nødt til at tale om det så hvad vil

at kvaliteten bliver udfordret

at vi vil sørge for at det fremtidige akkrediteringssystem

hvis vi går efter hvad regeringen lægger op til at det nye akkrediteringssystem skal gå ud på er

at vi får institutionsakkreditering men med fokus på at universiteterne hele tiden har løbende kvalitetsudvikling af deres uddannelser at

intern kvalitetssikringsmekanisme som gør

at vi politisk kan være trygge ved at der foregår en løbende kvalitetssikring på universiteterne det synes jeg er helt afgørende for at vi også kan være trygge ved at man

det fokus på at uddannelserne

tage rigtig mange igennem det bliver også sagt

der er nogle der er bedre end andre vi har også brug for at der er nogle der faktisk har evnerne til at blive de fremmeste

så derfor vil jeg egentlig gerne udfordre

er to forskellige grunde til at gå på universitetet at

at nu har vi jo allerede profilmodellen på fire og tyve procent vi skal op på fem og tyve

det er målsætningen og det som

så skal vi have de næstbedste ind for at nå den her fem og tyve procents målsætning det var så det jeg prøvede sådan ligesom at udfordre ved at sige

ved at vi ikke i tilstrækkelig grad har social mobilitet i vores uddannelsessystem hvis vi kunne sikre den sociale mobilitet

ungdomsuddannelserne med en god studentereksamen eller eksamen

sidste halve procent vi skal fundet så er de sikkert ikke så meget anderledes end de første fire og

men jeg vil jo vove den påstand at der inden for de

og at vi allerede har udfordringen i dag i systemet

læse en beregning af at hvis vi kigger frem mod to

så er det et langt større antal vi skal have igennem universiteterne og så står vi altså med en stor udfordring så der vil jeg

sikre de ekstra ressourcer der nødvendigvis skal til og hvilken tilgang vi skal have til

at vi øger optaget på uddannelserne der er finansiering til det vi vurderer

det var det jeg erklærede mig enig i før

forskellige retninger en af de ordninger som jeg ynder at fremhæve i den her diskussion er

begynde at arbejde sig hen imod en forskerkarriere

videre ad den vej

man godt kunne arbejde videre

et andet arbejdsmarked bagefter

få nogle elementer ind der gør de studerende mere arbejdsmarkedsparate

til dansk folkeparti til den her forespørgsel om kvalitet i de videregående uddannelser det er et rigtig vigtigt emne og det fremgår ret klart af regeringens

for at øge arbejdsindsatsen i danmark og i særlig grad at øge den værdi som skabes

for at øge produktiviteten kræver det effektive og innovative medarbejdere og her er uddannelse altafgørende derfor er et bundet mål for regeringen og for radikale venstre at endnu flere unge får en videregående uddannelse

det konkrete mål at tres procent skal have en videregående uddannelse

og tyve og at fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse at øge uddannelsesniveauet i samfundet er generelt en rigtig god investering højtuddannet arbejdskraft giver højere produktivitet og mere innovation som igen betyder flere nye job og mere vækst

derfor ønsker vi i radikale venstre at investere massivt i uddannelse

samtidig er vi ligesom forslagsstillerne meget optaget af at universiteterne hele tiden har øje for at højne kvaliteten i uddannelserne det er blandt andet derfor at vi med finansloven for

til at sikre at det øgede optag på universiteterne også blev fulgt op af en øget bevilling det var som bekendt ikke tilfældet i vks finanslovforslag og som nævnt

en lang videregående uddannelse så det er efter vores opfattelse ikke målet i sig selv der kommer til at forandre kvaliteten på universitetsuddannelserne hverken opad eller nedad

skal de levere kvalitet er mange ting kvalitet er uddannelser der er omstillingsparate og kan indrettes efter de behov der opstår på arbejdsmarkedet

grad til den private sektor kvalitet er inspirerende undervisning hvor den mest sublime forskning formidles kvalitet er ordentlig vejledning

kvalitet er universiteter i tæt kontakt med aftagerne på arbejdsmarkedet og høj kvalitet er noget regeringen stiller krav om til universiteterne det sker i udviklingskontrakterne høj kvalitet på universitetsuddannelserne er noget jeg er sikker på at vi kan samles bredt om her i folketinget det har danmark brug for

mange får en universitetsuddannelse af netop høj kvalitet

udsyn ordføreren selv går ind for mere engelsksprogede uddannelser universiteterne og

ordføreren siger også at uddannelserne skal levere høj kvalitet og lad mig derfor lige vende tilbage til aarhus universitet

sagen om musikprofessoren

jeg har spurgt ordførerens kollega som også er radikal og

ikke vil gribe ind når der er oplagte eksempler på at universiteterne simpelt

til landet der så efterfølgende finder ud af at

rede for hvilke kvalitetssikringsinstrumenter der findes der er akkrediteringssystemet som vi også gerne vil ændre på og som vi forhåbentlig i

udviklingskontrakterne jeg går netop ind for et armslængdeprincip om at man ikke som politiker blander sig i enkeltsager her det er universiteternes ansvar at sikre

vi i danmark kan levere den undervisning og den kvalitet som vi egentlig ønsker

jeg da ønsket mig at regeringen tog den sag alvorligt

dårlig håndtering af

mener ordføreren stadig væk at vi i danmark kan levere den undervisning der skal til

at have et så stort optag vi håber det og vi vil jo gerne være med til det men

ikke tager udgangpunkt i de konkrete problemstillinger der dukker op og

taler udviklingsmål og udviklingskontrakter med universiteterne og jeg går stærkt ud fra at kvalitet helt generelt er en

omfattende diskussion i den anledning jeg synes vi skal holde os til

venstre rigtig meget og det kommer vi til at fortsætte med blandt andet når vi skal diskutere akkreditering og forandring af det her det er bestemt ikke fordi det her ikke bliver taget alvorligt det synes jeg heller ikke

bruge enkeltsager til at udstille eller eller hænge ud det er universiteternes opgave at sikre kvaliteten også når det gælder de enkelte uddannelser og den diskussion tager vi også med universiteterne blandt andet

og i regeringens fremadrettede plan

og tyve og siger at det ikke er to tusind men nærmere på den anden side af titusind flere studiepladser per år der er brug for så

der og de beregninger der ligger til grund for

har regeringen finansieret det meroptag der skal komme og så må vi jo løbende forholde os til skiftende udviklinger men

i den plan nu skal den jo forhandles

plan for de ekstra penge der

enig i at det handler mere om kvalitet end

at kvalitet ikke alene handler om kroner og øre

præsenterer for mig nu men forholde mig til de forudsætninger som

et større optag i

kan stå og redegøre for her det er ikke det jeg på nuværende tidspunkt har mandat til jeg er sikker på at

ikke vil anvise hvad det er for en økonomi det

sagt vi anviser midlerne inden vi kommer

endnu en gang bede ordføreren gøre nøje rede for hvad er det for midler der

har fremlagt et bud på finansieringen vi er også en mindretalsregering og de her rammer skal nu forhandles det ved ordføreren

flere samtidig med at det ikke må gå ud over kvaliteten vi skal investere i fremtiden det skylder vi ikke bare vores børn og unge det skylder vi

set også danmark som samfund som målsætning har regeringen og dermed også

og at fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse det skal ske så vi kan få en veluddannet arbejdsstyrke som kan skabe og udvikle og fastholde arbejdspladser i danmark men også i sidste ende være med til at tjene de penge hjem som gør at vi kan fastholde og udvikle vores velfærdsstat vi ved at i fremtiden kommer vi til at mangle højtuddannede

også behov for at satse på uddannelse med regeringens

tyve plan er der også anvist en økonomisk plan for hvordan regeringen vil skabe råderum til de massive investeringer i uddannelse her bliver udfordringen blandt andet at øge optaget til de korte og mellemlange videregående uddannelser men også generelt at styrke uddannelsessystemet der er i dag en langt større diversitet af jobmuligheder efter endt uddannelse end der var tidligere der uddannes ikke længere til

snævre professioner hvor det på forhånd er klart defineret hvilke kompetencer der er behov for og dermed også hvilken stilling man går ind i det betyder også at kravene til uddannelsernes indhold og dimittendernes kompetencer og dermed også kvalitetsbegrebet kvalitetsbegrebet løbende ændres og udvikles for eksempel kan det ske ved at

tage et udviklingsophold i udlandet komme i praktik eller på anden måde blive inddraget

i uddannelserne fra regeringens side

vi forpligtet universiteterne til at løfte kvaliteten af undervisningen gennem udviklingskontrakterne for de næste tre år og universiteterne har meldt ind hvordan de vil leve op til målene og dermed også målet målet om bedre kvalitet

med ministeriet om kontrakterne i løbet af den her måned men linjen er lagt og det er det der er regeringens ambition

skabe bedre rammer for kvalitetssikring blandt andet ved at lave et nyt fælles akkrediteringssystem for de videregående uddannelser det skal bygge på tillid til institutionernes egen kvalitetssikring men der skal stadig væk være mulighed for at

de studerende som selv har ansvaret for deres

uddannelse også kan bidrage det er vores pligt at sikre gode rammer gennem hele uddannelsessystemet så alle får mulighed for at blive udfordret og komme ud og bidrage til samfundet derfor vil regeringen inden længe fremlægge en strategi der styrker talentarbejdet hele vejen igennem uddannelsessystemet for at få skabt mange af de tabte arbejdspladser

vigtigt at få de studerende til at færdiggøre deres uddannelse hurtigere så de kan bidrage ude i samfundet men målet om hurtigere færdiggørelse skal også

ses i lyset af målet om at styrke sammenhængen i vores uddannelsessystem vi vil tage hånd om de studerende ved at få minimeret frafaldet

vi skal have gang i væksten i danmark igen og det skal ske ved at vi får fem og tyve procent af en ungdomsårgang gennem en lang videregående uddannelse uden at vi slækker på kvaliteten så har jeg

jeg synes faktisk også at man som universitet

har et ledelsesmæssigt ansvar når

har været en række rapporter som har peget på en række samarbejdsproblemer med den pågældende medarbejder jeg mener ikke vi skal gå ind i enkeltsager af den karakter men når nu dansk folkeparti har valgt

vigtigt at tage en debat om den derfor synes jeg også det er vigtigt at slå fast at man

har et ledelsesmæssigt ansvar når to uafhængige rapporter belyser problemstillinger om en konkret medarbejder så vil det for mig at se være dårlig ledelse hvis ikke man agerede på det og hvis ikke man forholdt sig til de problemstillinger som faktisk blev rejst så derfor vil jeg

enkeltsag som desværre er blevet rejst

side er det helt afgørende at vi selvfølgelig ser på nogle af de problemstillinger der er i universitetsloven det har vi påpeget tidligere fra

hvor vi kan gøre tingene en lille smule bedre men jeg synes faktisk det her

enormt dårlig sag og et enormt dårligt eksempel til at

sige at vi kan støtte det forslag til vedtagelse som tidligere blev læst op af

lægger ind som en forudsætning i regeringens egen to tusind og tyve plan at de dermed også bidrager skattemæssigt til at finansiere en del af dette på lang sigt kan ordføreren så give en garanti for at der faktisk er arbejde til de kandidater der bliver uddannet

som i dag ønsker at bidrage det vil de få mulighed bare få år

der vil være behov for at vi får alle uddannet

at kunne fastholde danmarks position som

har afsat tre milliard kroner til blandt andet

og tyve planen at der faktisk kommer et ganske massivt løft af uddannelserne

en forventning om at de unge

selvfølgelig kan bruge deres uddannelse efter endt studieforløb men det betyder selvfølgelig også at arbejdspladserne skal være der og jeg

ret overbevist om at når regeringen lægger op til at skabe det der svarer til

og firstusind arbejdspladser de næste otte år så vil der også være noget at lave for de unge der får

den næste ordfører i talerrækken er fru pernille skipper

mig at det virkede som om

regeringens målsætning om at få fem og tyve procent af en ungdomsårgang til at gennemføre en lang videregående uddannelse skulle være

et udtryk for at nu kom det farlige masseuniversitet snart

masseuniversitetet er noget farligt

er klart at det skaber nogle udfordringer for universitetsverdenen

er ikke nogen tvivl om at det er en god målsætning og at vi i enhedslisten mener at det er godt

chancer for at få et arbejde så vi er glade for den målsætning når det så er sagt skal det selvfølgelig sikres at når flere skal have en

lang videregående uddannelse skal universiteterne

vi i enhedslisten tror at mange studerende er en trussel for kvaliteten eller at masseuniversitetet er en trussel for kvaliteten men fordi kvaliteten er en forudsætning for

en målsætning om at fem og tyve procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse også i to tusind og tyve hvor det betyder næsten en fordobling af antallet af studerende ja så betyder det at vi skal have kvaliteten til at følge med

herre jens henrik thulesen dahl siger at hvis vi bare siger til universiteterne at de skal få fem og tyve procent igennem

skal de nok få det jeg tror tværtimod at hvis vi ikke hjælper og understøtter universiteterne

vil de aldrig nogen sinde komme igennem med

den målsætning i den anledning

det selvfølgelig være rigtig godt hvis

målsætningen kan opfyldes også når vi ved at fem og tyve procent i to tusind og tyve

det gælder jo altså både midler til suen til taxameter til de eksisterende forhøjede

set også en relativ udvikling af basismidlerne fordi vi

som angiveligt skal finansiere uddannelserne

det betyder at universiteterne tager fra deres basismidler og bruger på uddannelse så selvfølgelig skal vi også se en udvikling i basismidlerne hvis det her skal lykkes for mig at se og for enhedslisten at se

vi kan sikre at det overhovedet er muligt

og få en uddannelse vi ved jo at det stadig væk er meget sværere for unge der kommer fra en ikkeakademisk baggrund fra et hjem hvor man ikke er vant til akademisk sprogbrug hen over middagsbordet og det er meget sværere for dem som ikke har mange penge med hjemmefra fra mor og far at komme igennem en lang videregående uddannelse en del undersøgelser har for eksempel vist at unge

den klasse i vores samfund hvor

universitetsuddannelser ikke er noget omgangskredsen sådan har føler sig fremmede i den akademiske verden når de kommer ind på universiteterne de har svært ved at knække de kulturelle koder og de klarer sig også dårligere end unge fra akademikerhjem når vi så skal have mange flere studerende ind på uddannelserne

skal vi også sørge for at vores universiteter får nedbrudt tankegangen om at man er noget helt specielt og noget helt særligt at man skal være ophøjet et bestemt niveau for at gå på universitetet ellers kommer vi aldrig nogen sinde til at opfylde målsætningen om at få så mange flere igennem så hvis man skal klandre

det er fuldt finansieret og at vi måske også skal sige

om det her masseuniversitet som om vi skulle synes det var farligt det er ikke fordi vi synes der er nogen fare ved at

bortset fra

sagens natur at skal man have mange flere igennem bliver der også en meget større bredde

har været vant til at have eliten

er vi fuldstændig enige i og det giver også nogle andre udfordringer

hvordan håndterer man nogle der ikke har den akademiske

der skal have eliteuddannelsen der skal være en vej for dem og

skal begynde at lave særlige eliteuddannelser til dem der er

er svaret nej det synes vi ikke vi synes faktisk der

overdrevet fokus især i universitetsverdenen på dem som er særlig gode og lidt for

på de mange og på bredden vi mener

set at det skal være folkeligt

en universitetsuddannelse og det betyder at man skal fokusere meget mere på bredden

spørger mig om der skal være diversitet

om man skal kunne bruge sin uddannelse til mange forskellige ting og om der selvfølgelig er nogle der skal være forskere og nogle der skal noget andet

den elite som vi gerne skulle have de fremmeste

der bliver de internationale eksperter

at har nogle der er væsentlig dygtigere og at de skal fremmes samtidig med

det svarer den diskussion man også her i folkeskolerne hvor

samtidig med at vi gør en indsats for dem der har sværere ved at følge med

hvis det ordføreren spørger om er om vi skal lave nogle

indgange på universiteterne hvor man allerede fra starten beslutter sig for hvem der skal være forskere og hvem der bare ikke er gode nok

det handler ikke om at vi vil holde nogle af de dygtige tilbage

set om at vi erkender at de dygtigste på universiteterne

klare sig det er ikke dem der har problemer med at komme igennem

dem der allerede fra starten ser en strålende forskerkarriere foran sig men der er altså en stor gruppe som har rigtig svært ved det som bliver forsinket fordi de

fagligt udfordret og som bruger tid væk fra studierne på at arbejde fordi de ikke kan få penge af mor og far til at få hverdagen til at fungere og det er altså der vi ser problemer i vores uddannelsessystem det er ikke blandt de dygtigste de skal nok klare sig men selvfølgelig

også kan komme til at udnytte deres potentiale det må bare ikke stå i modsætning til at de også er en del af det breddeuniversitet og at

særlige evner også skal være med til at løfte

handler vel om at hver enkelt studerende får

at understøtte den dygtige elev jeg skal

fokus som fru pernille skipper nævnte til udtryk

det på universiteterne

fru pernille skipper mener er for meget i fokus

har det fokus at vi hele tiden skal fremme de dygtigste det mener jeg er et generelt

bruger ekstremt mange penge på

et stort problem for bredden i vores universitetssystem

så også sige til fru mai henriksen at

skal gå til basisforskning og som skal understøtte de særlige talenter som vi selvfølgelig skal understøtte

hvad der sker ude i virkeligheden

vi gør da på ingen måde nok

og dyrke de talenter vi rent faktisk har stod det til mig

det skipper ikke bryder sig om det her særlig fokus der er på talenterne

for at hjælpe de unge igennem en uddannelse som ikke kommer fra akademiske hjem

at understøtte de mange som kommer ind på et universitet men som altså falder fra igen blandt andet fordi de ikke kan

og bliver fremmedgjorte hvor er de særlige planer henne

den her forespørgsel det er selvfølgelig vigtigt at vi også diskuterer

debatten her i dag viser at det er meget svært at diskutere kvalitet hvad mener vi med det kvalitet er jo ikke et fast defineret begreb kvalitet rummer en elasticitet i sig som gør at det er helt nødvendigt at vi først definerer kvalitet før vi kan vurdere om vi så opnår den kvalitet vi rent faktisk ønsker

for eksempel kvalitet hvis vi uddanner så mange nobelpristagere som overhovedet muligt ja det er det vel er det kvalitet at vi uddanner så mange kandidater som kan gå direkte ud på

nødt til at være mere præcise i stedet for bare at sige vi vil alle sammen gerne

ikke nogen der går ind for at vi skal have dårligere kvalitet

sagen med linda maria koldau på aarhus universitet viser hvor forskelligt vi kan definere kvalitet linda koldau er prima vista ekspert og for hende var kvalitet at der var et miljø på musikstudiet i aarhus hvor man kunne udfolde og udvikle talenter inden for

det er meget vigtigt at man uddanner kandidater som

er behov for at få løst derfor har man ikke

ud på et arbejdsmarked så kvalitet er ikke et enten eller kvalitet må vi gøre os umage med at definere for at vi kan få en meningsfuld diskussion

med rammerne

skal ind og vurdere på hvad der foregår

på det enkelte universitet helt ned på studieniveau og helt ned på forskningsniveau det tror

at vi bliver nødt til og undskyld jeg nævner det én gang til

kigge på den langsigtede finansiering af vores universiteter det er rigtigt at der er afsat tre milliard

samtidig siger man at der skal oprettes titusind nye uddannelsespladser vi har en finansieringsgrænse som vi står over for når globaliseringsmidlerne udløber nu skal jeg jo ikke være kritisk før jeg ved hvad

forholde mig til men jeg glæder mig rigtig meget til at se på hvordan vi rent faktisk sørger for

den anden måde så den langsigtede finansiering kunne være en rigtig god måde at skabe rammer for kvalitetsudviklingen på vores universiteter dernæst tror jeg at vi omkring rammerne skal kigge på den her revision af taxameterordningen som også er adviseret det synes jeg er en rigtig god idé den taxameterordning vi har i dag tror jeg

være at man også når man taler taxameter kunne kigge på hvad der sker med de kandidater bagefter og lade en del af taxameteret udløse i forhold til

at vi skal kigge på vores akkrediteringssystem

og universiteterne siger selv at de egentlig er kede af at det at man udbyder nye uddannelser hele tiden også er blevet et konkurrenceparameter

og de fleste er enige om at begge dele er væsentlige at vi så fastholder det som også venstres ordfører påpegede nemlig forholdet mellem uddannelse og dannelse det er ikke nok at vi uddanner en hel masse rigtig rigtig dygtige mennesker hvis de i virkeligheden ikke er rigtig kloge i

men vi er imod at man skal fastsætte et rigidt mål på fem og tyve procent det er simpelt hen uddannelsesfremmed at man sætter et fast mål for hvor mange af en ungdomsårgang der skal have en lang videregående uddannelse det synes vi ikke klæder et oplyst samfund som det danske så derfor er vi ikke med på forslaget vedtagelse men vi er meget gerne med i diskussionen

vigtigt emne som der er god grund til at debattere

viden er ikke blot en metervare som der kan betales en fast pris per enhed for viden er et samfundsgode der skal investeres i

skal være ambitiøse i august

og elleve kom den tidligere videnskabsminister charlotte sahl madsen med det der i dag er kendt og anerkendt som fem og tyve procents målsætningen hvor fem og tyve procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse charlotte sahl madsen sagde dengang at det er et fuldstændig oplagt mål at have som vidensamfund og det er jeg enig i i fremtiden skal hver fjerde fra en årgang være akademiker vi kan jo se

den tidligere regerings politik til sig næsten så man skulle tro at det var

den selv der havde fundet på det gode ideer har som bekendt ofte mange fædre og det er helt ok med os

optaget på universiteterne stiger og det er også positivt

ansøgerne har ændret deres søgemønster ansøgerne har fulgt de mange opfordringer til at søge bredt både geografisk og efter fagområder og til at tænke i fremtidige jobmuligheder derfor har universiteterne også samlet set været i stand til at øge optaget til et nyt rekordniveau i fremtiden skal vi være endnu bedre til at skabe et udbud af uddannelser og studiepladser der svarer til samfundets behov det vil være til gavn for den enkelte studerende der får lettere ved at finde et godt job men også for arbejdsmarkedet

der bliver brug for meget højtuddannet arbejdskraft i fremtiden mange virksomheder vil efterspørge højtuddannet og specialiseret arbejdskraft og der er brug for at få flere

hvis man vil undgå at det går ud over væksten vi har tidligere i salen debatteret målsætninger på uddannelsesområdet

bagsiden af medaljen i et ofte stort frafald og så mange nederlag at den unge måske aldrig får afsluttet en ungdomsuddannelse og det er uheldigt for regeringens tres

målsætning består bagsiden af medaljen i spørgsmålet om hvorvidt der bliver flyttet fra mange faglærte til videregående uddannelser

og tyve og det vil også være uheldigt som politikere har vi altså et ansvar for at sørge for at der ikke opstår den her skumle bagside af medaljen for de målsætninger der bliver sat og det er vigtigt at målsætningen ikke kommer til at kompromittere kvaliteten og fagligheden vi ønsker ikke et universitet hvor kvaliteten udvandes blot for at flere kan

en universitetsuddannelse vi ønsker at vedblive at værne om den højeste forskningskvalitet og et højt fagligt niveau for de studerende og det er derfor denne debat som dansk folkeparti rejser i dag er så utrolig vigtig

der tages en række initiativer som understøtter dette

stort frafald og desillusionerede unge og det kan man hverken være bekendt over for samfundet

kort sagt uddannelsesministeren

er jo traditionen at ministeren takker for en god debat

selvfølgelig hvordan vi på en gang øger optaget og produktionen af højt kvalificerede kandidater og

måde til de sjældenheder man huske at hæfte sig ved at dansk

radikal minister i det her tilfælde fokuserer for meget på det brede og for lidt på eliten

nogle gange er diskussionen måske i virkeligheden omvendt men

for at skabe grundlag for at man kan bruge gruppeeksamen de steder hvor det er relevant

helt enige på folkeskoleområdet men ikke desto mindre

at lade uddannelsesstederne selv tilrettelægge

ved det som jeg synes er det helt rigtige nemlig hvordan vi får skabt en almindelig kultur eller stemning rundtomkring

for nogle målsætninger vi er med til at

sætte som skaber og bidrager til at

universiteterne på fakulteterne og helt ude i

undervisningslokalerne hele tiden har den bestræbelse både for dem der underviser og

sig selv er et kvalitetsstempel at man bruger

det universitet som er tættest på normeret tid og det universitet der

alle dem der kommer fra det universitet som

er to år dygtigere end

udviklingskontrakten for universiteterne netop

nu må i sætte jeres egne mål for hvordan i vil fremme kvaliteten

udfordring med timetallet på visse studier og andre steder

højt timetal på alle uddannelser er det måske andre ting der har med

kvaliteten at gøre men man sætter sig konkrete mål også mål

der skal være progression i og hvordan vi konstaterer der er det og det er et fantastisk godt

synes jeg også tilbagemeldingerne tyder på

også enig med venstres ordfører i at en uddannelse er noget man tager og

have høje forventninger til de studerende for det er ikke noget man får

i meget høj grad er et spørgsmål om hvordan vi anvender ressourcerne og ikke kun som

nogle gange kan få indtryk af hvor mange ressourcer

er bare en ting jeg vil lægge til og det er

tanken og ikke bør være tanken at de mange

vi uddanner per automatik er

forudskikket en karriere inden for universiteternes tykke mure det er jo i meget høj grad tanken

at de skal ud at arbejde i de private virksomheder og derfor skal vi passe på

tilrettelægge systemet efter at det er den eneste saliggørende vej for en phd

at vi får en lavere færdiggørelsesalder som for de enkelte involverede vil blive opfattet som en kvalitet jeg har selv

en højere grad af vinteroptag og jeg tror altså

har lyst til at komme i gang og ikke nødvendigvis som noget negativt

at det nu er de næstbedste vi skal have uddannet på

motivere de studerende til måske at søge lidt bredere for

er jo nogle hvert eneste år som faktisk er kvalificerede til et studium men

ikke brug for at vi alle sammen bliver læger heller ikke dem

har lyst til at blive det og derfor

skaber grundlag for en bedre sammenhæng og en større fleksibilitet så de studerende kan gå ind ad flere

indgange og også ud ad flere udgange og på den måde få sig en uddannelse som de i høj grad selv præger

midlerne og det er jo også meget rimeligt at

i høj grad også til liberal alliances ordfører at når der spørges om regeringen har en langsigtet plan

og tyve plan hvor vi meget målrettet satser på

rigtig afgørende at vi sikrer det økonomiske fundament for det her for ellers risikerer man jo at

prioriteringsrum som vi har i forhold til

om et øget råderum til vækst beskæftigelse og uddannelse så der er taget højde for de her ting det skaber et grundlag og et økonomisk fundament for de målsætninger vi har

man skulle klandre regeringen for noget det skal man jo ikke nødvendigvis men altså hvis man

så skal vi tage hovedet ud af busken i forhold til hurtigere igennem og der er det bare

ved hvad det er for en uddannelse de søger ind på gennem ordentlig vejledning

de ved hvad det er for studium de kommer ind på og dermed reducerer frafaldet ja så får vi altså både en lavere dimittendalder

busken hver gang man hører det med lavere dimittendalder

mette bock talte om ja vi arbejder med en

taxameterreform ja vi arbejder med at ændre akkrediteringssystemet

vi har fremlagt en langsigtet plan jeg forstår godt hvad der tales om nemlig en en flerårsaftale i forhold til finansloven

en god ambition at have jeg kan sagtens forstå at

og alle andre i øvrigt er interesseret i det

meget høj grad af stabilitet altså både forskningsudgifter

er det marginale det vil man gerne vide og det er helt fair men jeg vil bare sige at

den stabilitet i det at når vi har sagt at en procent er et gulv og ikke et loft og

ja så er det jo en indikation om at det går den vej og ikke den anden

jeg har ikke hørt nogen foreslå at vi skulle reducere

det efter sigende skulle være et rigidt mål jamen der er ikke nogen

ikke lave økonomiske forudsætninger og regnestykker der finansierer det og derfor må man sige at det at det synes jeg

det så efterlader alle de andre

ikke skulle klæde et oplyst samfund at have uddannelsesmålsætninger det vi nu altså haft i nogle år vil jeg sige også med brede flertal i folketing så mon ikke

sige til den konservative ordfører som tiden løber ud at

dele æren med min forgænger

men man må dog sige at det historiske ved den her dag er

har vi ikke haft før det er ikke sket før det er historisk og det er rigtig afgørende jeg deler også helt ambitionen hos alle dem der siger at det her jo ikke bare er et arbejdsmarkedspolitisk spørgsmål

et spørgsmål om at uddannelse og dannelse skal gå hånd i hånd det skal være uddannelse med mening

til de unge om at vejen til fremtidens arbejdsmarked er brolagt med uddannelse

at der er en meget bred opbakning i folketinget til at sikre det økonomiske grundlag samtidig med at kvaliteten holdes i hævd det glæder mig rigtig meget og derfor siger

skaber titusind flere studiepladser at der så også skabes

der vil jo være en del af disse titusind

studerende som måtte have et ønske om at fortsætte

vi også gjort i regering at det

at vi så forholder os til at det i høj grad er noget

til at præge arbejdsmarkedet de foreløbige analyser tyder i hvert fald på at

de her højt kvalificerede folk og derfor skal vi passe på

når vi indretter uddannelsessystemet efter det at vi så ikke betragter det som sådan en sideeffekt

en klokkeklar analyse at der er arbejde at få til højt kvalificerede medarbejdere også i årene fremover

ikke sådan at vores regnestykke falder sammen hvis

en mellemfristet plan der er det strukturerne vi taler om

den artikel som kom i avisendk i går i går hvor der på basis af danmarks statistik blev regnet lidt

tusind og elleve var enoghalvtredstusind af de fem og tyve til ni og tyve årige der havde enten påbegyndt eller

betyder det jo i sagens natur at der over årene bliver mange flere studerende også flere end de titusind ekstra

øger kapaciteten med de ekstra studiepladser

ikke sikker på at det det nødvendigvis er sådan at tallene ikke stemmer overens men da jeg ikke kender baggrunden for regnestykket fra

i telefonen så vil jeg næsten opfordre til at at

sender spørgsmålet over og så vil vi

kan bare sige at de forudsætninger vi

halvtreds procents målsætningen i den tid hvor herre jens henrik thulesen dahls parti lagde

gruppeeksamen men han sagde så også at det

betyde går jeg ud fra at det ikke er relevant i folkeskolen

dahl har til universiteterne jeg tiltror også dem at de er i stand til at tilrettelægge en undervisning og en eksamenssituation

udviser større tillid til vores primære uddannelsesinstitutioner

man får en individuel bedømmelse uanset hvordan

vil have anden runde det vil forespørgeren gerne

god og konstruktiv debat jeg jeg ser at vi

godt grundlag at arbejde videre på

det skal de selvfølgelig nok de dygtige klarer sig altid

arbejde videre med jeg ser meget frem til at

de systemer der skal være derude og jeg tror der er en klar pointe i

er det for mig at se helt klart en kulturting nogle universiteter har

sige mange tak for debatten og se frem til

konstruktivt videre arbejde

vil som nævnt først finde sted tirsdag den femtende maj totusinde

folketingets næste møde afholdes tirsdag den femtende maj tusind og tolv klokken tretten